for forskning innovation og videregående uddannelser og

ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser er anmeldt følgende spørgere jens henrik thulesen dahl

lars dohn til børne og undervisningsministeren er anmeldt følgende spørgere karen ellemann alex ahrendtsen lars dohn mai henriksen

rosa lund er der flere der ønsker at melde sig som spørgere det er ikke tilfældet så skal jeg sige at vi

minister begge har to minutters taletid og derefter følger to runder

og minister hver har en minuts taletid jeg giver ordet til herre jens henrik thulesen dahl

vi laver en masse forskning og det giver på forskellige niveauer både viden og patenter og i et eller andet omfang også en afsmitning ude i erhvervslivet

i dansk folkeparti er meget enige med ministeren

at det er væsentligt med basismidler og grundforskning og at styrke de dele

gerne spørge ind til er at ministeren i det her interview

hvis det var sådan at det massive fokus på at øge de strategiske forskningsmidler og

havde gjort forskellen så skulle vi jo se bedre ud i statistikkerne så det har ikke været den rette vej at gå for det fører nok til patenter men ikke til nye virksomheder der er brug for at forskerne oplever en meget mere direkte vej

skabe nogle nogle virksomheder

ikke lige var det primære sigte men

jeg meget væsentligt emne nemlig

større samfundsmæssigt afkast af de tyve milliard

eneste år år

gøre på baggrund af den nyeste statistik

blandt andet universiter er at sige at den tankegang der prægede den tidligere regerings arbejde nemlig det her med

til så mange fakturaer derfor og der tror jeg at

synes jeg forældede tilgang op hvor man siger at

basismidler til universiteterne og det gavner ikke noget som helst eller også giver man

til bestemte fonde og det gavner så erhvervslivet vækst og beskæftigelse det jeg gerne

arbejder på i regeringen er jo at skabe en kultur hvor der er et direkte samarbejde mellem vores universiteter som jo nu har historisk høje basisbevillinger og endda i et tre årig t forløb som de har ønsket sig

få gang i jobskabelsen i danmark så det er det

den skyttegravskrig der måske har været i de sidste ti år

givet til basisforskning og den fri

i almindelighed bestemt også kan spille en rolle når det handler om at få gang i jobskabelsen i danmark og få et højere afkast af de store investeringer

hvordan det her giver forskerne en mere direkte vej til at komme ud og få skabt nye virksomheder

universiteterne og som ministeren

kommer de heller ikke nødvendigvis ud vil ministeren være med til at se på at gøre det nemmere for

universiteter at lave aftaler hvor patenterne ender i virksomhederne og hvor universiteterne måske så har man kan sige den

publiceringsmæssige fordel af at indgå i noget forskning men

ikke har de samme krav til at de skal skabe direkte indtægt og dermed selv have patenterne

ikke sådan at jeg hopper ned i den anden skyttegrav det jeg beder om er i virkeligheden at alle kommer lidt op og spiller på den forskningspolitiske

så mange nye virksomheder som det eksempelvis gør i andre lande

det er et udtryk for den tilgang man har haft hvor man sådan var lidt nede i den ene skyttegrav

nemlig det her med teknologioverførsel

i bredeste forstand altså videnoverførsel

starte en virksomhed uden at det bliver oplevet som en pauseknap i

derfor er der mange forskellige elementer som skal i spil

et større samfundsmæssigt afkast

man skal prøve at lave en incitamentstruktur hvor hvor forskerne også får en motivation

deres publikationsmængde

peget på at patenter kan

at komme ud og blive aktiveret

det blandt andet bunder i at de ligger i nogle skuffer inde på universiteterne og venter på at nogen

kunne man så ikke meget enkelt sige at

drage nytte af en viden og få den omsat

universiteterne har brug for at have den forskningsmæssige viden

det her med at der skulle være et bestemt indtjeningskrav til universiteterne

det jo ikke et krav jeg stiller ikke noget krav om at man skal slå mønt af sine

så er der en stående diskussion imellem og det er den jeg siger er

man skaber en smidig relation

er det afgørende nemlig at hvis et patent skal give et samfundsmæssigt afkast

og arbejder ude i virkeligheden gennem en virksomhed eller ved at en forsker starter en ny virksomhed

det og så kommer der ikke nye job ud af det derfor tror jeg ikke at

der har jeg sagt til universiteterne i deres udviklingskontrakter at de over de næste tre år skal bidrage til at danmarks innovationskapacitet øges og det forventer meget af der er sat konkrete individuelle mål universitet for universitet og det handler ikke

jeg har et spørgsmål til ministeren

drejer sig for det første

jeg kan forstå at regeringen nu lægger op til at man skal være uddannet i det man underviser i i folkeskolen

gå så langt som til at sige at jeg faktisk synes det er på tide at vi begynder at stille den slags krav så mit spørgsmål til ministeren

som lærerstuderende har mulighed for at få de linjefag som man gerne vil undervise i det er selvfølgelig i relation til at man har lavet en ny læreruddannelse hvor professionshøjskolerne læreruddannelserne får mulighed for at tone

være uddannet i det de underviser i lægger regeringen op til at der så er en sikring af at man

rent faktisk kan få undervisning

har vi en målsætning om at lærerne skal have

de fag de skal undervise i og det er

en milliard kroner til at efteruddanne lærerne altså dem der er uddannet og

som har behov for at få løftet deres kompetencer så det svarer til

som vi nu forlader at for få kom ud med undervisningskompetence

altså det der i dag hedder linjefag i tre af de fag der er på skemaet i folkeskolen nogle kom kun ud med to linjefag

normen bliver at man får undervisningskompetence i tre fag som alle sammen er at genfinde på folkeskolens skema det kommer til at gøre en verden til forskel

for det andet har vi skærpet forsyningspligten for professionshøjskolerne

de får mere frihed men også en skærpet forpligtelse til at sørge for at der uddannes lærere til at dække

de ligger typisk regionalt derfor mener jeg faktisk at

linjefag som er på skemaet i folkeskolen og den skærpede forsyningspligt gør at vi vil adressere det hensyn som

normen nu bliver at man når man er færdiguddannet

det synes jeg er rigtig positivt

rent faktisk får mulighed for at vælge de linjefag

den folkeskolelærer jeg gerne vil være når man giver professionshøjskolerne mulighed for at tone læreruddannelsen

være meget stor forskel på om man er lærerstuderende på

sikre at vi har de folkeskolelærere vi skal bruge lokalt i de

kommuner altså der hvor folkeskolerne ligger det samme gælder i øvrigt for efteruddannelse

det område og de vil altså have en forpligtelse til at sørge for at de samlet set udbreder en palet af

det næste er så spørgsmålet om hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ikke hensigtsmæssigt at man kan tone uddannelser sprogudvalget der kiggede på danskernes fremmedsprogskompetencer

nu skabt mulighed for jeg tror ikke vi skal regne med at det

udbudt på samtlige læreruddannelsessteder i danmark at man kan

nogle steder og så må man jo søge derhen det kan også være som vi har set eksempler på at nogle vil lave en såkaldt science teacher uddannelse altså hvor det på forhånd er givet at de ting man skal have med at gøre

måde er i naturvidenskabens verden matematik fysik biologi eller hvad

det er bestemt ikke en kritik af det det er en bekymring

læreruddannelsesforligskredsen har aftalt

at vi også vil lægge pres på professionshøjskolerne for at tilbyde

det at vi nu har struktureret uddannelsen i moduler i stedet for

perlerække af beslutninger truffet her på christiansborg og omegn om

vil også gøre det langt lettere for dem

vil gøre at professionshøjskolerne kan dække behovet jeg tror faktisk de er meget ivrige efter at bidrage og det vil også tjene det formål som jeg synes er nok så vigtigt nemlig at den viden som professionshøjskolerne også skal til at bidrage til i højere grad med de

vil få en lettere vej ud i folkeskolen hvis man har en løbende efteruddannelse af lærerne som på den måde kan komme i kontakt med den nyeste viden om

ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser så vi siger tak

med det store udspil der blev lanceret i går og som vi har ventet længe på

diskutere indholdet i i selve reformen og det er

den tidligere regerings udspil til en bedre folkeskole der hedder faglighed og frihed

det jeg godt kunne tænke mig at høre ministerens

at et af de klare mål der er for eksempel i det her udspil tilbage fra to tusind og ti

en seks timers skoledag for de yngste elever altså

med det her udspil var at der forlod socialdemokraterne

og der blev ikke lavet nogen aftale men hvad er det der har ændret sig fra udspillet kom i december to tusind og ti til det nu i dag er blevet

regeringens politik at man faktisk også synes at

at socialdemokraterne bestemt ikke forlod forhandlingerne der skete bare ikke særlig meget i

elleve og så kom der en anden minister til

vi også dengang syntes var interessante og en af de ting

mere spændende og varierede timer og derfor lægger vi også op til i regeringen at det skal være fra otte til fjorten for de mindste elever det vil sige fra nul til tredje klasse og så kan de gå i

det fra otte til femtende og nogle af de aktiviteter som børnene laver i dag i klubben i fritteren i sfoen som er det med bevægelse med værksted hvor man er ude at lære på andre måder er nogle af de ting vi godt vil lægge mere fleksibelt ind i løbet af skoledagen sammen

utrolig meget jeg kan genkende fra det udspil som den tidligere regering kom

det skift der et eller andet sted er sket i forhold til at man fra socialdemokratisk side jo ikke var med

forhandlingerne tilbage i august måned

som jeg synes er rigtig interessante

fra de andre partier som er en del af forligskredsen både

kunne lave nogle rammer for fremtidens folkeskole så vi ikke hele tiden

og elleve jeg beskæftigede mig med miljøområdet på det tidspunkt men ikke desto mindre

jeg da i hvert fald fået refereret og mener også at kunne erindre at socialdemokraterne rent faktisk ikke ønskede

har vi så fået den nuværende regerings udspil og regeringen har modtaget utrolig

den nuværende opposition og en fremstrakt hånd til at det her skal vi nok nå til enighed enighed om

skoleåret to tusind og fjorten og med det in mente når man nu står med et udspil her

regering hvor der virkelig er sammenfald i forhold til udspillet i dag så

synes ministeren ikke det er ærgerligt at der faktisk er gået mindst to år

i forhold til at skabe de forbedringer som alle er enige om der er behov for i folkeskolen når vi taler om at op mod tyve procent rent faktisk forlader folkeskolen uden faglige kvalifikationer stærke nok til at

fortsætte i en ungdomsuddannelse synes ministeren

mindst to årgange som har haft den samme type skole hvor man ikke har kunnet opnå

den bredeste forligskreds tror jeg der

på folkeskoleområdet er her positive signaler det er

når i mål her i løbet af foråret vil det være sådan at når vi

vil de nye nul klasser og de elever der i øvrigt er i folkeskolen få gavn af den her bedre og mere varierede skole der kommer fremover

absolut er elementer som man kan inspireres af også fra den tidligere regering men der var altså også nogle ideologiske ting som vi ikke bryder

om i regeringen blandt andet hele tanken om

folkeskolereformen og det udspil som regeringen er kommet med men det bliver et mere specifikt spørgsmål fordi det handler om

undervisningsordfører herre troels ravn jo havde meldt ud at

senere trak han så vistnok i land og følte sig misforstået

godt lige tænke mig at vide hvad regeringens politik egentlig er

at ændre faget kristendomskundskab

af afbureaukratiseringsforslag som det også fremgår af udspillet en af de lidt underlige ting som man skal i dag er at det

hvis man vil sige at man ikke synes at ens barn skal

et lille enkelt afbureaukratiseringsforslag der er der men regeringen har ikke nogen planer

har været lidt frem og tilbage jeg har også set i udspillet at

hvordan det skal foregå om man bare skal sende en sms

mange tror jo at det er forkyndende

godt kunne have gavn af at tage faget altså for eksempel elever med en ikkekristen baggrund

kommer den her fritagelse fremover til at foregå og mener ministeren virkelig ikke at det er en god idé at

skolelederen får mulighed for at oplyse forældre der eventuelt skulle sige fra

kan man gøre på mange måder man kan sende et brev en e mail man

vi forhindrer dem jo ikke i at sige fra

får det her møde med skolelederen

grund til at svække kristendommen og især gælder det her

de elever som har brug for det er ministeren ikke enig med dansk folkeparti i at det faktisk ville

noget godt for elever med en ikkekristen baggrund at få den oplysning det er som

deres barn fritaget for at deltage i den

kan være fordi de har en anden region men det kan også være fordi de er ateister de kan endda også være kristne men beslutte sig til at det vil de ikke det er nu engang sådan som reglerne er og jeg synes det er rimeligt at

har muligheden for at bede sig fritaget vi synes bare ikke at man behøver at bureaukratisere det mere end højst nødvendigt

fra regeringen og jeg søgte grundigt i de seks og halvtreds sider for at finde det som jeg vurderer som værende det allervigtigste

men det jeg ikke fandt var et forslag om at nedsætte klassekvotienten

det er jo et omdrejningspunkt

nu har vi forskningsmæssigt belæg for at det er sådan og vi ved også at elevernes trivsel er ret så direkte afhængig af de her meget store klasser og

at finde sig en plads i et hierarki er noget vanskeligere hos otte og tyve end hos to og tyve for eksempel

op til arbejdsmiljølovgivningen og til den bygningsmæssige lovgivning omkring luftkvalitet så derfor har det meget stor betydning hvor mange elever man sætter ind vi ved også godt at det har stor betydning for muligheden for at inkludere elever med særlige vanskeligheder i normalklasser vi ved at det betyder rigtig meget for lærernes

og vi ved at det er med til at sende rigtig mange elever over i den private skole så derfor vil jeg spørge om ministeren vil erkende betydningen af

der heller ikke er støj og uro at der er trivsel fordi det er forudsætningen for at man lærer mest muligt

i øjeblikket er på en og tyve elever hvis vi kigger på dem som har mere end fire og tyve elever

har mere end fire og tyve elever men det

det selvfølgelig betyder noget det betyder også noget om der er en lærer med fire og tyve elever eller om der er to lærere med otte og tyve elever

er der gør at man har mere lærertid

og dermed også forhåbentlig mere kvalitet i forhold til undervisningen for de elever der måtte være i klassen vi har så valgt i regeringen i det udspil vi har fremlagt at sige at vi egentlig hellere

men på en mere spændende måde og

vi både nogle af fagenes timetal for eksempel engelsk fra første klasse lidt på det praktisk musiske lidt på natur teknik men også med de nye aktivitetstimer fordi det også er med til at gøre at børn trives og lærer mere at man kan kombinere

den gode undervisning som

er i tvivl om man søger med

bliver markant forringet af at der er mange elever

ville vi her hvis vi nedsatte klassekvotienten simpelt simpelt hen have en win win situation både for eleverne for lærerne

kan det undre mig at der ikke er et styrkeforhold i regeringen hvor s og sf som gik til valg på fire og tyve elever i klasserne

optaget af det med trivsel som jeg også sagde i mit første svar det vil vi blandt andet styrke ved

nationale mål som vi introducerer

klarer man sig også bedre i de andre fag

et trivselstermometer som netop går ind og kigger på alle de andre ting som børn synes er vigtige at de ikke bliver mobbet at de har gode kammerater og at de trives der hvor de er så vi

over de otte og tyve elever så jeg er ikke særlig imponeret over tallet

enig i at det betyder rigtig meget for hvor meget lærertid der er til den enkelte elev

har givet dispensation til

man kunne oprette en nul klasse med to og tredive elever og med to lærere på i samtlige timer og

nogle pædagogiske medarbejdere og det betyder at

samlet set får meget mere kompetent voksenundervisning

at det store folkeskoleudspil er blevet præsenteret

regeringen lægger op til er en heldagsskole eller det er en helhedsskole

er en del af basis

også helhedsskolen som af mange bliver defineret hvor der er en større sammenhæng

i sfo delen har man så de her værksteder men som er mere læringsprægede og

helhedsskolen er det samme som det jeg har forstået at socialdemokraterne i hvert fald tidligere

det er fuldstændig som den konservative ordfører siger

at man kan se en sammenhæng i børnenes dag med leg læring og undervisning på kryds og tværs og at bevægelse ikke

man er i sfoen men at det kan integreres undervejs

fremhæve en anden kommune på fyn

introduceret helhedsskolen på alle deres folkeskoler

fuldstændig som regeringen også foreslår

matematik med et stort forskningsprojekt

fra klokken otte til klokken femten tredive så begynder det

med den argumentation at så kunne man nå eleverne på

og man kunne målrette undervisningen til de behov den enkelte elev havde

så må vi jo opleve en minister som ønsker at ophæve den her halvtreds procents regel hvor halvtreds procent af al undervisning skal foregå i stamklassen

gør plads til at man altså kan bruge niveaudeling noget mere men når man så dykker ned i udspillet fra regeringen

at der jo ikke er ret meget af lige nøjagtig den her del

man kan lave noget for drenge eller for piger man kan gøre det på forskellige måder i op til halvdelen af tiden

mere spændende undervisning målrettet til enkelte elever eller grupper af elever jeg kunne tænke mig at alle skoler var langt bedre til at bruge mulighederne for holddeling

med den balance at det er utrolig vigtigt at holde fast i et klassefællesskab hvor børn på kryds og tværs

hinanden og vi ved fra de lande hvor man stadig

nej de mister faktisk faglighed

op til halvdelen af tiden synes vi er spændende at udvikle og holde fast i

det giver den her mere levende undervisning der rammer

er jo en gammeldags opfattelse af hvordan niveaudeling og hvordan holddeling i virkeligheden fungerer hvis man virkelig vil ramme den absolut svageste elev som ikke har ret mange forudsætninger med hjemmefra og som måske har nogle indlæringsvanskeligheder på grund af

det nogle helt andre forudsætninger for læreren end i den absolut dygtigste elev som er rigtig rigtig god og som bare opfatter det hele fra starten

motiveres ekstra og som skal have nogle ekstra udfordringer i forhold til den elev som måske har nogle sociale problemer

har problemer i hjemmet enten fordi forældrene ligger i en meget hård skilsmisse

er vold eller alkoholmisbrug og jeg tror at tiden er kommet til

kristendomsundervisning jeg skal bare spørge

de enkelte fag kommer hele spørgsmålet om at ændre kristendomskundskab til at hedde religionsundervisning

skal diskutere de enkelte fag

kan være med til at gøre alle børn meget dygtigere uanset hvilken social baggrund de måtte have

vi kan nå i mål med at alle bliver rustet til at

gennemføre en ungdomsuddannelse bagefter jeg er sikker på

forslag fra alle partierne i forligskredsen

jeg er sikker på at der vil komme mange forslag når vi har et godt og langt

rigtig mange gode ting

kunne gribe fat i ministerens ordveksling med fru karen ellemann og de ideologiske forskelle som lå i de to udspil og

at man kom til at sluge nogle kameler

artikler om så det var måske knap så meget de

forskelle der gjorde at der ikke blev lavet et forlig dengang

vi tilpasser lovgivningen til den virkelighed som man gerne vil have ude i folkeskolen og ikke omvendt men det kan vi jo sætte os ned og drøfte

jeg stille et spørgsmål på baggrund af et møde som jeg havde med ministerens kollega herre orla hav vi mødtes

med halvtreds tillidsrepræsentanter fra aalborg det var en fantastisk positiv oplevelse

det gav også et godt indtryk af hvilke udfordringer den danske lærerstand står over for i deres arbejde det var tydeligt at mange af lærerne havde

tilkæmpe sig den nødvendige respekt i klasseværelset og at ukvemsordene fra elevernes side også kunne blive alt for mange og komme alt for hyppigt lærerne går til ledelsen men der sker ikke noget da mange forældre deler elevernes syn på både skole og lærere har ministeren noget bud på hvordan vi kan sikre lærerne

nogle bedre værktøjer ude på skolerne således

lærerne ikke skal opleve at blive ydmyget verbalt enkelte også fysisk

lærer så meget som muligt

der er og som lidt populært sagt hedder ro og

helt grundlæggende om at læreren besidder de kompetencer der skal til

lavet en bred aftale med uddannelsesministeren om

og så mulighed for

så mulighed for at man kan få en drøftelse med forældrene om hvordan de kan bidrage til at deres barn fungerer godt i klassefællesskabet igen så jeg tror ikke der

være meget fokuseret på klasserumsledelse

man havde nogle muligheder i den bekendtgørelse der lå problemet er bare at lærerne

at der er opbakning hverken fra ledelsen eller fra forældrene til at tage den svære samtale som det faktisk er når man skal kalde nogle forældre ind

sige at deres barn måske ikke lige opfører sig helt som

ord som generationen før os brugte

og forældre men selv om hensigten ikke er at genindføre den sorte skole

at der er behov for at vi i højere grad er med til at sikre rammerne og respekten således

er som ministeren også siger reguleret i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen overvejer ministeren

ændre på den her bekendtgørelse for at komme lærerne og de halvtreds tillidsrepræsentanter fra aalborg

om en holdning man har på skolen en holdning som er drøftet

så til at tænke på

på den gammeldags kadaverdisciplinmåde kan man måske godt

lærernes arbejdsmiljø begynder at fylde rigtig meget i statistikkerne

det er os der laver landets love sådan

at kommunerne har mulighed for at være arbejdsgiver

når nu vi har mange udbrændte

nedslidte folkeskolelærere folk som har

deres økonomi og så videre vil ministeren så ikke i det mindste

ministeren vil gå i dialog med kommunerne med skolelederne med med folkeskolelærerne for at sikre at vi får løst det her problem

jeg synes ikke at vi som indirekte arbejdsgiver kan være tjent med at så mange i en personalegruppe brænder ud på deres arbejde det er jo faktisk folk som vi i bund og grund har meget brug for i og med at de er med til at være hverdagens helte og løfte uddannelsesniveauet i danmark

en bedre folkeskole i og med at lærerne fungerer bedre ude i klasseværelserne og

virksomheder herunder også på skolerne

betyder rigtig meget for at der er et godt arbejdsmiljø

hvis der er nogle steder hvor der af en eller anden grund er meget sygdom

man går ind med det samme eller så tidligt som muligt og prøver at finde ud af hvad årsagen

men det må jo være dem der har ansvaret for det det vil sige kommunerne der skal gå ind i forhold til de der opgaver

gøre i forbindelse med udspillet til folkeskolen er at kigge på hvordan vi kan give et kompetenceløft til skoleledelsen

måske regeringen præsenterede et udspil til en ny folkeskolereform i går og først og fremmest tillykke

undervise mere altså at eleverne skal have flere timer det er jo i sig selv positivt at lærerne skal have noget mere tid sammen med

set både lærere og elever er glade for men det som så kan undre mig er hvad er det så

laver jo rigtig mange ting i dag de har forældresamarbejdet de skal

forberede sig til undervisningen der

så hvad er det regeringen tænker

som selvfølgelig har ansvaret for at organisere arbejdet så fleksibelt som muligt sådan at lærerne bedst muligt kan udføre deres opgaver derfor er vi i regeringen

give mulighed for at lærerne kan bruge mere af deres skoletid sammen med eleverne

en skabelon det vil være forskelligt hvor meget lærere har brug for af forberedelsestid alt efter hvordan deres skema ser ud

mere lokalt råderum til at man kan planlægge arbejdet

mellem lærere og elever fordi det betyder rigtig meget hvis vi skal have et fagligt

et råderum men det kan man jo gøre på andre måder end ved lige

i forhold til forberedelsestiden planlægger regeringen også at give lærerne et råderum i forhold til at

elevplaner måske i det hele taget helt afskaffe dem for

er jo mange måder hvorpå vi kan frigive tid til at lærerne faktisk kan være sammen med eleverne og undervise mere

lærerne skal bruge deres tid på de skal netop bruges til at være eksperter i undervisningen

ikke er alle fag hele tiden men man prioriterer nogle områder eller mere rullende kommer igennem fagene det synes vi er rigtig spændende fordi det måske er en mere målrettet måde at bruge elevplanerne på det bliver evalueret nu og så håber jeg at vi kan lave nogle lidt mere lempelige elevplaner men med det udgangspunkt at det er vigtigt at der stadig væk også er skriftlighed og løbende opfølgning i forhold til eleverne

til at lærerne kan være mere sammen med eleverne så mit sidste spørgsmål skal blot gå på om ministeren ikke anerkender at hvis man skal have kvalitet i undervisningen at hvis man skal præstere godt

det ret vigtigt at forberede sig

klasser hvilke elever hvilke erfaringer man har i forhold til de undervisningsforløb man skal have det synes vi faktisk er noget man skal

at lærerne skal arbejde mere end alle andre men sådan at vi lige tænker lidt anderledes omkring arbejdet så

man kan være med til at afbureaukratisere hvordan man måske kan effektivisere

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages klokken

at hun ønsker at tage spørgsmål nummer syv og otte

og tyve med de reformværktøjer som regeringen anviser i sin

en del gange senest i et længere samråd

nogle grundlæggende ting fast omkring den her diskussion når der tales om et reformbehov og en

rigtigt at regeringen har fremlagt og tyve plan som for så vidt angår reformer er meget

tilstrækkeligt og betegnede som noget man kunne sætte to

med at indfri de ambitioner jamen det går jo faktisk ganske godt samlet set er der reformambitioner for sytten milliard kroner

herudover er der en moderniseringsdagsorden som sigter

der må man sige at med det arbejde der er gjort siden planen blev lanceret er vi kommet langt vi har lavet reformer

som vi også gennemgik på det samråd hvor vi i stor

sigter på at unge hurtigere igennem uddannelsessystemet og det er også annonceret at

modernisere den offentlige sektor digitalisering er en væsentlig løftestang

også sådan at et af de reformspor der blev

trepartsforhandlinger de lykkedes ikke

tyve plan fra maj måned er de reformværktøjer man vil fastholde for at nå

målsætningen om de sytten milliard

forstår svaret sådan at der ikke kommer nye værktøjer

fald må finansministeren korrekse mig i sin anden omgang men foreløbig har jeg forstået det sådan at der ikke kommer nye værktøjer men at man fastholder

plan fra foråret i år når jeg siger der er løbet meget vand i åen siden vores samråd er det jo netop fordi vi her for nylig i jyllands posten kunne læse at der nu igen er et problem med de finansieringsmekanismer altså de redskaber

selv har beregnet at man ikke kan indfri nogen forventning om at få midler finansiering fra det man har kaldt sygefravær altså en indsats i

forstå svaret sådan at når man nu er kuldsejlet

ambitionsniveauet på de resterende områder altså eksempelvis kontanthjælp

jeg kan ikke se der er løbet meget vand i åen siden vi sidst

nå frem til en trepartsaftale vi er så kommet meget langt ad de andre reformspor

i en plan som er langt mere ambitiøs end noget spørgerens parti noget tidspunkt har stået for når det gælder sygefravær kan jeg ikke se at der er noget nyt under solen det er korrekt at det er vanskeligt at finde redskaber der nedbringer sygefraværet på en måde der kan gøres anvendelig i den her sammenhæng men det er da fortsat en ambition

og tyve målsætningen fra en indsats i

ikke skal tages for givet der kommer altså et bidrag fra den indsats sådan som jeg forstår finansministeren det vil vi da glæde os til at se men jeg forstår

stadig væk sådan at når man så har trepartsforhandlingerne der er kuldsejlet og som

givet fire milliard kroner til finansieringen så må de fire milliard kroner altså skulle findes et andet sted

at det kunne være kontanthjælp som vi stadig væk afventer et udspil fra regeringen

fra de eksisterende redskaber i værktøjskassen herunder kontanthjælp

positivt at oppositionen interesserer sig for regeringens politik også når det gælder reformer men der er jo et skrigende misforhold imellem at vi som regering lægger et højt og konkret ambitionsniveau frem og kommer med konkrete forslag et for et til at indfri de pågældende ambitioner

meget vidt omfang og så venstre

har høje ambitioner men glimrer ved sit fravær når det gælder enhver konkretisering

på en skattereform jeg tænker på forsvarets besparelser og jeg kunne også nævne førtidspension

reformer som venstre har været med til at bære igennem i hvert fald i visse tilfælde til forskel fra regeringens eget parlamentariske grundlag enhedslisten så det synes

det jo vi har forskellige roller her i livet

med de eksisterende værktøjer som ligger

og så det man mere udefinerbart kalder en modernisering er det de redskaber som skal indhente de sytten milliard

nye redskaber i værktøjskassen herunder til at hente de fire milliard

jo rigtigt at der er indgået aftaler med venstre og man har indgået en aftale fra vores side

den og kvitterer for det bidrag der er leveret også fra venstre side men forløbet har jo været nu henleder man selv opmærksomheden på

at bringe venstre hen til en position hvor man ville tage det ansvar og på vejen derhen

det så vi jo da det gjaldt skatteaftalen det man selv lagde frem ikke kunne regnes igennem på en måde fra

der hang sammen økonomisk det ville bombe hul i statskassen at man så til sidst kom til fornuft og tilsluttede sig de de forslag regeringen havde fremlagt

kan jeg kun kvittere for det er positivt og det må vi håbe kan komme til at ske igen

er der allerede en del af de opgaver der stilles i den

skattereformen

det rigtigt som spørgeren gentagne gange sigter til at når det gælder trepartsforhandlinger

oprindelig lagde til grund at man kunne betjene sig af er faldet bort det har ikke givet anledning til at regeringen sænker sit ambitionsniveau og det vil sige at vi har til gode at

stilling til hvordan vi så med andre virkemidler når

det har vi ikke forholdt os til endnu det gjorde vi heller ikke på det samråd hvor vi drøftede sagen meget grundigt

ud på det må vi forholde os til på et senere tidspunkt men det er et ambitionsniveau vi stadig væk fastholder

fornemmede egentlig der kom en nuance det er der måske tradition for i regeringen i de her dage

nuancerer sine svar en lille smule alt efter hvordan man bliver spurgt

andre virkemidler i brug

det andre virkemidler inden for den bestående ramme altså

de reformværktøjer som man har anvist i sin

de redskaber vi skal kunne se de

bringe til torvs for at man kan hente de fire milliard kr som foreløbig er det der mangler ud over

fast i trepartsforhandlingerne er det inden for de områder man vil se nye andre virkemidler

redskaber man vil putte ned i værktøjskassen som i dag ikke ligger i

et parti der ikke selv har præsenteret noget konkret

præsenteret en konkret to tusind tyve plan som sætter et markant

der er fremlagt allerede gennemført med aftaler hvor det er lykkedes at nå i mål med venstre men på baggrund af en ualmindelig

det vil være sådan også fremover at regeringen holder fast i sine ambitioner at regeringen

med konkrete forslag der udmønter de ambitioner det kan man være tryg ved det jeg så gerne ville være

i regering og til nu hvor finansministeren sidder i regering er jo at oppositionen i dag netop er konstruktiv og samarbejdsvillig til forskel fra tidligere hvor vi opposition som netop sad tilbage med korslagte arme vi har for eksempel spillet ud med en

at vi skal have en kontanthjælpsreform lad os da hellere komme i gang med det så hurtigt som muligt så vi kan få de gevinster

jeg nævnte tidligere har vi også været medspillere på en lang række af de reformer som allerede er blevet gennemført så derfor skal

forvente at se nye redskaber som vi i dag ikke kender til for at kunne løfte ambitionen om at nå

et højere ambitionsniveau end det vi i dag kender inden for

de eksisterende redskaber altså at vi skal forvente at der skal hentes endnu mere på kontanthjælp og endnu mere på

at den her regering ikke fører blokpolitik derfor er der baggrund for at kunne lave brede aftaler om væsentlige

under den tidligere regerings ledelse

en intern strategisk debat om

kun heppe på de rigtige kræfter jeg skal

som jeg har forstået det forslag

der ikke virkemidler i det forslag der matcher det måltal som man har sat for hvad reformen skal kunne give

det en målsætning som fortsat gælder at man på det felt skal hente tre milliard

kuldsejlet er det

forvente eller skal vi stadig væk se at det er tre milliard

kan forberede os på det udspil der måtte komme altså er det det samme ambitionsniveau eller må vi forvente at ambitionen på det her felt

sygefravær og kontanthjælp bliver skruet i vejret

for at man kan nå i mål med den samlede

at man vil blive indbudt til at tage ansvar

og tyve planen som er sat til samlet set at

det er også rigtigt at vi ikke kan nå i mål med

jeg kan kun være forundret over den tone der er i

det virkemiddel har man selv afskrevet for lang tid siden man har fremlagt et bud på noget kontanthjælpsreform som ikke hænger sammen økonomisk

den den forargelse der ligger i svarene i og med at det er regeringen der sætter et konkret højt

to tusind og

udsigt til at vi i forbindelse med det danske konvergensprogram som man senest i løbet af foråret

til eu foretager en opdatering af hvad status

vi har udarbejdet hvad resultatet er

aftaler vi indtil videre er nået i mål med med og hvordan

helt med på at det finansministeren siger på en pæn måde

er at ministerens tro væbner har sagt noget forkert til avisen

ikke stå og rode rundt i jeg konstaterede bare at han troede at der kom en ny og tyve plan det gør der så ikke men den skal opdateres og der er sproget selvfølgelig også finurligt

hvad betyder det betyder det at de meget meget optimistiske vækstforudsætninger som regeringen har lagt ind i sine økonomiske planer

vil kunne blive justeret så de måske

en lavere vækst eller hvad betyder det betyder det at man uanset hvad vil garantere

skal nogle flere værktøjer i brug for at kunne nå

helt sikkert i virkeligheden er altså at den slags planer opdateres med jævne mellemrum er en del af den måde vi styrer den økonomiske politik på i danmark jeg tror såmænd

at det er en del af den lov vi har et forlig med venstre om at gennemføre nemlig budgetloven det indgår

vi kommer til at foretage en opdatering

det jeg siger om det i dag og det min kollega har sagt til

begrebet opdatering indgik da herre john dyrby paulsen

man har skaffet finansieringen det kan man jo ikke garantere at man er i stand til men man kan prøve og det afhænger

og så diskuterer vi den ligesom vi i øvrigt løbende har haft den her type debatter

vi ikke skulle have styr på at komme med de konkrete bud

konstatere at det

det er på et langt højere ambitionsniveau end venstre på noget tidspunkt

men garantier gives ikke man skal gennemføre konkrete forslag og sikre finansieringen før man kan love at afholde udgifter sådan kører vi

den socialdemokratiske historieskrivning vi har med at gøre og den vil næppe kunne godkendes på københavns universitet som værende en korrekt måde at skrive historie på for hvad er fakta egentlig

at under den borgerlige regering gennemførte vi reformer der gav et øget arbejdsudbud

en eneste af de reformer det finansministeren så gerne vil sige til hele verden han står i spidsen for

han har gennemført reformer

i den socialdemokratiske bevægelse med at gå og bilde hinanden

så fred med det

så kan jeg forstå at finansministeren

noget som helst han håber at hans plan hænger sammen men det må tiden vise

til andre hvis der nogen sinde bliver anledning til det men man kan da godt diskutere historien og når det gælder ansvarlighed og økonomisk politik er

der ikke nogen tvivl om at det er der en ret klar holdning til til blandt de mennesker der bedømmer

med omfattende reformer og virkelig holdbare resultater i de efterfølgende ti år

ganske vist havde man en høj vækst og lav ledighed men det var baseret på på en boble en boligboble en lånefinansieret boble

feje op efter det er vel det der står tilbage når man

af initiativer hvoraf kontanthjælp er et sygefravær et andet

skal ses i den kontekst

nemlig at den skal have en konkret positiv social virkning der sikrer at de mennesker der i dag modtager kontanthjælp og gør det i alt for lang tid faktisk bliver en del af fællesskabet og kommer i arbejde

det er måske forskellen på på mig og

for det sociale aspekt i det her som for det økonomiske

jeg vil egentlig heller ikke anklage finansministeren for at bruge det udtryk ofte til gengæld gør finansministerens statsminister det konstant så lad os give den advarsel videre til landets statsminister fordi vi nu er blevet enige om at det ikke helt holder når man går det efter

at en kontanthjælpsreform også har et socialt sigte at man tager hånd om de mennesker men det ændrer jo ikke ved at det er hele forudsætningen for regeringens økonomiske politik og finansministeren svarer aldrig på spørgsmålene når det bliver svært men når det er blevet svært

er det jo fordi regeringen siger

kan man godt lave nogle gode initiativer dem vil vi bakke op om men man kan ikke indregne dem som en del af en finansiering ok så er det element jo ligesom væk fra det her regnestykke og så er mit spørgsmål til finansministeren

det sidste element der ellers er tilbage er integrationen

forestille sig at finansministeren kan få sf til at være med til at hente et stort bidrag fra

tror finansministeren jo ikke engang selv på og så

jo kun kontanthjælpen tilbage jeg

et tal på en halv milliard kroner er det ikke korrekt

skal man sammen med det radikale venstre sf måske oven i købet enhedslisten fordi det er den brede samarbejdende regering finde to en halv milliard kroner på bedre integration mener finansministeren

en lang serie af uholdbare antagelser ikke er at det er realistisk nej

at den spørgeteknik bringer os nogen som

at venstre har det synspunkt at man kan komme meget langt

til at sikre et reformbidrag

man samtidig kan løfte den sociale

gøre dem til en del af arbejdsstyrken ja så kan man jo undre sig over

i de ti år hvor man havde regeringsansvaret ikke rigtig kom nogen

anden måde fascinerende derfor kan man glæde sig til at regeringen kommer med

sig psykisk på at optræde konstruktivt

som ikke deltog i en eneste af de reformer der gav arbejdsudbud da de sad i opposition så har vi været med i alle de reformer som finansministeren har gennemført så det kræver ikke nogen forberedelse men finansministeren svarede jo ikke på hvad det er regeringen håber at kunne få ud af en kontanthjælpsreform

spørger igen hvad er det for en størrelsesorden regeringen påregner for at få

tyve planen til at hænge sammen

engang rigtig mene noget for det kan jeg heller ikke få finansministeren til han skal måske bare håbe noget

del debat om forberedelsestid for øjeblikket

jeg vil anbefale venstre forberedelsestid også til den her

at man ikke altid er kommet til bordet på en lige konstruktiv

jeg har trods alt siddet i den anden ende af forhandlingslokalet og haft lejlighed til at se på

en attitude jeg blev mødt med så en god stærk intern drøftelse om naturligvis både

tage et et ambitiøst reformtag her af

det handler om ville være nyttig tid brugt internt i

de avisskriverier der har været om sygefravær jeg synes jo det kunne være skønt hvis man kunne få nedbragt sygefraværet men er finansministeren enig med sit ministerium i at man næppe vil kunne få et bidrag der kan give noget til tyve planen er finansministeren enig i det papir

jo med reformer at man tit forsøger

objektivt svære problemer

dem der får gode ideer hvad enten de er

jo alle sammen er med til at bidrage positivt til den velstand vi har i danmark sådan har det alle dage været sådan

billigere end danskere sælger deres arbejdskraft

politisk diskussion man kan have osv men men det faktuelle er jo at folk der kommer hertil og sælger deres arbejdskraft lidt billigere end danskere gør

er med til at bidrage positivt til danmarks velstand til danmarks rigdom det synes jeg man

alt for ofte og det bliver en unuanceret debat

stiller det her spørgsmål er at jeg har

fra folk som arbejder her og som er kede af at det

de er et problem for det danske samfund derfor vil jeg gerne have ministeren til at bekræfte at

på det danske arbejdsmarked eksempelvis hvad angår social dumping og det er

enten vi kigger på motorvejene med

hvor der jo ganske ofte bliver trævlet større sager op med enten systematisk snyd underbetaling eller manglende sikkerhed hvis vi kigger på det grønne område på serviceområdet

social dumping og derfor er det selvfølgelig vigtigt at få slået fast at de udenlandske lønmodtagere der kommer til danmark

er velkomne men det skal foregå på en ordentlig måde her tror jeg måske at

selv som både socialdemokrat og

et plus for danmark at der er mennesker der arbejder her til meget lave lønninger jeg synes det er et plus at vi har et åbent arbejdsmarked

danmark og arbejder også til en lavere løn

lønarbejdere arbejder til

nogen der gør noget ulovligt eller ikke betaler skat

det faktum at nogle der kommer hertil og sælger deres arbejdskraft billigere

betyder at de mennesker der køber arbejdskraften

flere penge til rådighed som de kan bruge til nogle andre ting som skaber nogle job

nogle andre sektorer

jeg kan jo konstatere at selv arbejderbevægelsens erhvervsråd har lavet en rapport som viser at

østarbejdere bidrager positivt til væksten i danmark og da vi har en udfordring

sørge for at der kommer nogle mennesker herop og arbejder og bidrager til væksten selvfølgelig skal folk betale skat og så videre det er ikke det vi taler om det vi taler om er at samlet set er det at der kommer folk også fra østeuropa hertil

den enkelte og for dansk erhvervsliv når vi selv har et ønske om at at danske lønmodtagere og virksomheder kan rejse ud så gælder det

man kan jo ikke negligere de problemer der er med social dumping vi har

dårligt arbejdsmiljø vi har mennesker der kommer til skade vi har medarbejdere der går til så lave lønninger at det ingenlunde kan betragtes som værende rimeligt og når vi taler om

er det alt for banalt at have fokus på hvad den person der udbetaler løn måtte have af fortjeneste lige så afgørende er det jo

meget meget lave lønninger altså jeg har hørt

halvtreds kroner i timen det er jo ingenlunde rimeligt i et samfund som det danske

spørgsmålene er alt alt for unuancerede i forhold til både hvad der er af fordele ved at være et åbent arbejdsmarked og hvad der

det helt overordnede og det er at østarbejdere helt overordnet bidrager til dansk velstand det har nationalbanken sagt de lavede på et tidspunkt en analyse der viste at fem

østarbejdere bidrager til holdbarheden i dansk økonomi på et sted mellem en

og det synes jeg bare er udeladt af billedet når 3f og andre kører kampagner hvor man aldrig nogen sinde taler om de positive effekter ved at der kommer mennesker herop og sælger deres arbejdskraft

sælger den billigere det er frivillige aftaler der bliver indgået til begge parters fordel østarbejderen får en højere løn end vedkommende ellers ville have fået og køberen af arbejdskraft sparer nogle penge som kan bruges til forbrug nogle andre steder og som skaber nogle andre arbejdspladser i danmark hele den overordnede diskussion er der ikke ret meget fokus på

føler at de velkommen af dem

inviteret dem herop men så står der en masse mennesker heriblandt en masse politikere og gør det til et kæmpeproblem

og de bidrager positivt til danmarks velstand der må man da som beskæftigelsesminister synes jeg gøre noget for

alliance der tilsyneladende kun har et entydigt fokus på hvad der måtte være af snævre økonomiske

godt at vi har en regering der magter og evner begge

det gælder både for de danskere der rejser ud og det gælder i

til dem der rejser ind men det skal foregå på ordentlige vilkår for der er i mine øjne ikke nogen der

en langsigtet interesse i at lønningerne dumpes i danmark

der er mennesker der går på arbejde og bliver syge fordi vilkårene

for ringe jeg ønsker et åbent arbejdsmarked men jeg ønsker også et ordentligt

lønmodtagere for de lønmodtagere der kommer hertil udefra og for danske virksomheder at vi har en regering der også i den her sag går på to ben ja til et åbent arbejdsmarked men det skal foregå på en

gennemgå det som regeringen lagde frem i sidste uge nemlig vores samlede vision for hvordan vores integrationspolitik skal være

et visionspapir for hvordan vi betragter integrationen og de udfordringer og også gevinster der kan være i den samtidig syv forskellige målsætninger syv ting som vi gerne vil have skal være anderledes det vi også præsenterede var et integrationsbarometer fordi vi synes det

og det vil sige at når vi laver et barometer både et nationalt og et lokalt hvor vi altså skal måle på hvordan indsatsen går

så kan vi også sammenligne kommunerne med hinanden og det vil jo betyde at de kommuner som virkelig har noget at prale af selvfølgelig vil kunne ranke ryggen mens andre kommuner som har knap så meget at prale af vil kunne se hvad de egentlig har brug for

flere igennem uddannelsessystemet måske for at få mere tryghed i boligområderne eller hvor de nu kan se at de har særlige udfordringer de skal arbejde med

visionspapiret hvor vi præsenterede målsætningerne for integrationspolitikken integrationsbarometeret

drejer sig om at vi skal blive endnu bedre til at finde ud af hvilke resultater i de enkelte kommuner

har særlig god effekt og målet med det er at de resultater skal

sådan at andre kommuner kan løfte det samme

at sørge for at vi bliver bedre til at få styrket vores integrationsindsats alt for meget har i for lang tid været lidt for flagrende og lidt for tilfældigt og derfor er der brug for at den bliver styrket at der bliver sat fokus på

men at vi omvendt ikke får tegnet en masse fjendebilleder op

mener der vil komme mere af hvis ikke vi strammer op overskriften er uskyldig fjorten årig på vej til fodbold jagtet og gennembanket af ti indvandrer bøller her fremgår det helt uden grund blev en fjorten årig dreng

han mandag ved tolv tiden var på vej ud for at spille fodbold med nogle klassekammerater de blev simpelt hen

vennerne stak af og han blev så løbet op

fik adskillige slag i ansigtet og en skalle vicepolitikommissær finn fra nordsjællands politi siger at der

fair nok at ministeren ikke vil forholde sig til den

jeg prøver at understrege den pointe at

situation nu hvor der kommer rigtig mange og nu diskuterer vi helt konkret asylsystemet til danmark og søger om at få asyl vi ved at mange af dem der kommer hertil via asylsystemet ender med

og derfor er min pointe at hvis ikke regeringen og ministeren og justitsministeren forstår at det er nødvendigt at stramme op i forhold til udlændingepolitikken så der kommer færre til danmark så kommer der flere af den her slags problemer fremadrettet og ikke færre af den slags problemer jeg vil gerne høre om ministeren er enig i at det er den udvikling som vi står over for

høre historier hvor børn har været udsat for voldelige overgreb og

set uanset hvem gerningsmanden har været det synes jeg er

i forhold til hadforbrydelser derfor holdt

en konference i foråret og vi har sat et stort arbejde i gang for

har jødisk oprindelse eller som er muslimer eller som har den ene eller den anden hudfarve det kan være mennesker med handicap som oplever at fordi de er noget særligt

nogle ting finder sted ligesom det i øvrigt er fuldstændig uacceptabelt at børn

det er uacceptabelt uanset hvem deres gerningsmænd er

jeg sige at vi har de samme asylregler som den tidligere regering havde

eller for at modtage asyl og det har vi sådan set heller ikke tænkt os

hvor man også gør det mere attraktivt at komme til danmark og søge om

efterkommere også overrepræsenteret min pointe er i al stilfærdighed at alle de her

bemærkninger der er i regeringens integrationsudspil en styrket integrationspolitik

man taler om at flere skal i arbejde og at flere skal føle sig velkomne

hvis der bliver ved med at komme så mange udlændinge til danmark for eksempel via asylsystemet

vi ved kommer til at skabe større integrationsproblemer og ikke færre integrationsproblemer i fremtiden jeg vil bare gerne

tilfælde en lempelig asylpolitik så betyder det at man gør integrationsproblemerne og kriminalitetsproblemerne større ikke mindre i fremtiden og derfor vil

de konferencer som ministeren holder de møder som ministeren holder og de initiativer som man lancerer i et

kommer til at ændre ved at man begrænser den problematiske del af indvandringen

til at gøre problemerne værre fremadrettet jeg vil godt høre om ministeren

sagde jo jo der er ændret på på asylpolitikken at faktum er at regeringen

ændret på kriterierne for at modtage asyl i danmark de er som de var under den tidligere regering og sådan skal det være

vigtigt er at når vi har en verden hvor mennesker kan opleve at være

kunne være der hvor de er så har

altså mulighed for at flygte

er meget optaget af at danmark også havde en rolle at spille i den sammenhæng under anden verdenskrig da det var jøderne som kom til danmark og rigtig gerne ville have hjælp til at komme videre til sverige

eksempelvis har vi lige nu en

situation i syrien med en borgerkrig som selvfølgelig betyder at der er mennesker som flygter fordi de bliver

de regler lever danmark op til og det skal vi gøre når det så er sagt

er ikke acceptabelt vi giver asyl til dem som har bevist at de er personligt forfulgt eller lever op til kriterierne dem som svindler arbejder vi for at få sendt hjem så der er

klart spørgsmål som jeg stiller jeg ved godt

ministeren henviser til justitsministeren og hvis jeg spørger justitsministeren

han formentlig henvise til social og integrationsministeren

splitte integrations og udlændingepolitikken op på flere forskellige ministerier

man ikke kan få en fornuftig dialog med en enkelt

minister som har ansvaret for det hele så jeg prøver bare igen og det

har noget at gøre med at

det sig sådan at antallet af asylansøgere der kommer til danmark stiger og stiger man forventer fra regeringens side har jeg læst mig til at det bliver det højeste antal der kommer til danmark og søger om at få asyl

hvis den udvikling fortsætter kommer der rigtig mange mennesker til danmark som har svært ved at blive integreret i det danske samfund så kommer der sociale problemer der kommer integrationsproblemer der kommer kriminalitetsproblemer der kommer problemer med social kontrol og så videre jeg vil bare gerne høre om ministeren anerkender at tidligere tiders indvandring sådan set er det der har skabt nogle af de overskrifter som vi ser i aviserne for eksempel

hvor en fjorten årig dreng blev jagtet og gennembanket af ti indvandrerbøller det er tidligere tiders indvandring der har skabt de problemer

og hvilke konsekvenser den vil få fremadrettet antallet betyder noget for muligheden for at integrere dem der kommer og dem der er

vil ministeren slet ikke gå ind i en diskussion om det eller også anerkender ministeren ikke at det er sådan tingene

justitsministeren som har det ressort under sig jeg vil utrolig gerne svare også som integrationsminister og det har jeg også forsøgt at gøre men åbenlys frustration og det kan jeg jo kun beklage men jeg har gentaget vi har ikke ændret på kriterierne for at få asyl og det er heller ikke regeringens plan

selvfølgelig gør det da det det er langt lettere at få en integrationsproces til at forløbe gnidningsfrit

at de skal kunne eller bidrage med for at få deres børn godt i vej godt igennem skolen og ud

på den anden side uden at være havnet i sociale problemer eller

ende med et bidrag de ting er da rigtig vigtige det er enormt vigtigt at vi har en plan for hvordan vi modtager familier og hvordan vi sørger for at få dem gjort i stand til at

at i danmark har man både rettigheder og pligter

er nogen der eventuelt har nogle traumer med fordi vi ved at

når det er gået op for os at mor eller far var meget meget psykisk syg fordi

frygtelige ting eller at man ikke kunne hjælpe familien derfor er det vigtigt at vi forebygger at vi laver integrationsplaner

enig med spørgeren i at vi har håndterer vi men vi gør det bare ikke fra regeringens side ved at skabe fjendebilleder vi gør det ved at præsentere de udfordringer der er og præsentere hvilke løsninger vi ser

medicinkort bliver ekstra nødvendigt at sikre ansvaret for opdaterede oplysninger hvordan vil ministeren så sikre at dette sker

oplysningerne deles på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet og

en tid har adgang til et aktuelt og opdateret overblik over en konkret borgers medicinering

som spørgeren spørger ind til er så helt grundlæggende hvem der har ansvaret for de oplysninger der

er i det fælles medicinkort

man sige at ansvaret er delt i to

et lægemiddel til borgeren eller foretager ændringer i borgerens medicinering at holde oplysningerne i medicinkortet opdaterede og helt korrekte for den enkelte borger det vil jo typisk være

den anden ansvarshaver kan man sige er statens serum institut som er dataansvarlig for oplysningerne i det fælles medicinkort det betyder at hvis

skal man følge op fra statens serum instituts side i forlængelse af en sådan opfølgning fra statens serum institut

kan sundhedsstyrelsens tilsyn blive relevant i forhold til lægers forpligtelse til at foretage ændringer efter seruminstituttets anvisninger endelig kan man sige at

en kvalitetssikring i at borgeren har mulighed for at få adgang til sine oplysninger i det fælles medicinkort

eller i øvrigt er i tvivl om sin medicinering det er jo godt

kan borgeren via logoplysninger på sundheddk

hvilken læge der har foretaget den konkrete ordination af eller ændring i medicin og herefter

kontakte sin egen læge og tage spørgsmålet om

til lægen og det tror jeg i vid udstrækning vil ske der hvor jeg kunne

af sygehuset og får den ene

lægen på sygehuset har ansvaret for at lægge data ind

og det har egen læge selvfølgelig også men men mit spørgsmål handler

set også om hvem det så er der sikrer at de samlede oplysninger

den medicin som andre læger har givet

nævne her der er en her der skriver

min mor døde af overmedicinering hun fik atten piller dagligt desværre turde hun ikke andet end at tage pillerne nogle af pillerne skulle modvirke bivirkninger på de piller hun blev syg af at tage men som lægerne bildte hende ind at hun skulle tage og hun turde jo ikke andet end at tage den her medicin hvem er det der skal sikre at der ikke er kontraindikationer på

af den medicin man får hvem er det der skal sikre at

medicinkort altid er opdateret sådan at

selvfølgelig når man kommer ind på en sygehusafdeling kan se hvad

der får mange forskellige typer medicin og at medicinen kan spille sammen og

kan være tvivl om det nu til hver en tid så også er den rigtige medicin den rigtige patient spiser på det rigtige tidspunkt den bekymring for det er jo kan man sige en af de ting der har ført til at vi skal have et fælles medicinkort

noget medicin den her borger skal tage og har derhjemme og der er udskrevet tilsvarende når man kommer til sin egen læge hvis man siden man var der sidst har været indlagt og fået noget medicin ordineret

samlet overblik så det spørgeren

er lige præcis det som det fælles medicinkort skal sikre

er jo til hver en tid når en læge

til en borger lægens ansvar

at den medicin ikke er til skade eller til fare for patienten det kan være hvis man tager noget andet medicin og der er et sammenspil der

at det fælles medicinkort kan være en vigtig del af løsningen

det helt centrale spørgsmål som handler om hvem der har ansvaret for at det der står i det

rigtigt at det er vurderet

er den enkelte læge der udskriver noget kan det forstås sådan at hver gang en læge på

det er rigtig rigtig vigtigt at få et helt klart svar på

skal overveje udskrivning af medicin til

samlet overblik og lige præcis ikke har brug for at få fat på den praktiserende læge

kollegaer der har været inde over fordi det fælles medicinkort giver et aktuelt billede af hvilken medicin

er noget medicin man skal trappes ud af

det er også en en vigtig del af

her vil det fælles medicinkort også være

er nogen hemmelighed at det

fik sin medicin mener dansk sygeplejeråd at havde man haft det fælles medicinkort

aldrig kunne finde sted så på mange måder tror jeg at fælles medicinkort kan løse både nogle af de problemstillinger spørgeren har peget på i dag og andre andre problemer

folk er på medicin eller at der er regler for

og jeg bliver nødt til at spørge en gang til for jeg synes stadig

var jeg til et arrangement sammen med

noget der ender hos de praktiserende læger jeg kunne også

de praktiserende læger har en patient der er psykiatrisk patient på et

vil der være nogle sammenhænge mellem medicin som man

forpligter vi dem også til at tage kontakt til de læger der måtte have udskrevet noget på det sygehus som vedkommende lige har været indlagt på jeg mangler stadig væk et klart svar på

ansvarlig for at det her medicinkort er opdateret til hver en tid

til enhver tid ordinerer medicinen der er ansvarlig for at opdatere det kan være på sygehuset det kan være den praktiserende læge så siger jeg og

at en del af arbejdet som praktiserende læge og

at komme hele vejen rundt om borgeren

overveje om der er noget medicin man skal trappes ud af det det fælles medicinkort kommer til at gøre os i stand til og som vi ikke kan i dag og som vil være en markant forbedring og som vil gøre at vi får færre af den slags triste sager som spørgeren refererer til

aktuelle billede over hvilken medicin

samlede medicinering det vil være

et vigtigt redskab at have og det vil kunne løfte kvaliteten helt vildt

hvordan den praktiserende læge skal kunne hjælpe en borger en patient som

det med at få sammenhænge til at fungere er

en afgørende dagsorden for vores sundhedsvæsen helt konkret

i denne måned udmøntet hundrede million kroner til det

at sikre sammenhængen mellem praktiserende læger og psykiatrien og at den praktiserende læge kan trække på specialister

det er klart at praktiserende læger ikke er specialister men de kan trække på specialister i psykiatrien det er en

sygehus eller praktiserende læge der har ansvaret for forløbet og borgeren

hvis vi skal kunne sikre sammenhængende og koordinerede behandlingsforløb for den enkelte patient på tværs af sundhedsvæsenet et vigtigt redskab til at sikre den her sammenhæng

er de obligatoriske sundhedsaftaler som kommuner og regioner skal indgå hvert fjerde år sundhedsstyrelsen har evalueret sundhedsaftalerne

aftalerne faktisk er et velegnet redskab til at sikre dialog og samarbejde mellem kommuner og regioner

også at der fortsat er plads til forbedringer blandt andet i forhold til det

spørger ind til nemlig at gøre aftalerne mere forpligtende for parterne i øjeblikket er regeringen som

kommunalreformen fra to tusind og syv og jeg kan sige at

indgår sundhedsaftalernes funktion og deres indhold

hvordan de virker også som led i den evaluering af

jeg til anden del hvor spørgeren beder mig forholde mig til et projekt der hedder epitalet

velfærdsteknologi generelt er et helt centralt redskab til at understøtte at vi har sammenhængende forløb for patienterne altså at vi har koordinerede behandlingsforløb som kan gå på tværs af sygehuse kommuner og praktiserende læger og epitalet som jeg skal indrømme ikke

mange projekter der foregår over hele landet og som forsøger at binde samarbejdet om den enkelte patient tættere sammen

herunder også bruge telemedicin

er der tale om et relativt lille projekt der omfatter i størrelsesordenen ti patienter eller noget men det ved spørgeren

mere om end jeg i flere af regionerne

projekter som skal understøtte behandlingen af kroniske patienter

i samarbejde med alle kommuner i regionen og de praktiserende læger i regionen igangsat et projekt som skal understøtte it behandlingen af fem hundrede patienter med kol

telemedicin som vi jo aftalte sammen med både regioner og kommuner sidste sommer

at tiden nu er inde til at vi arbejder for større satsninger som har bred opbakning blandt alle de aktører i sundhedsvæsenet der reelt skal løfte opgaven altså at vi nu for alvor går fra pilotforsøg rundtomkring til at rulle ting ud i storskala

alle aktører er med på vognen bedre it understøttelse af tværsektorielle patientforløb er i øvrigt et af de temaer som indgår i arbejdet med

ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet som

der står i medicinjournalen jeg er helt sikker på

komme rigtig meget bag på rigtig mange læger derude men men jeg går ud fra at ministeren sørger for at de ved

deres ansvar er

det handler også om at få et

jeg som eksempel pegede på epitalet hvor kernen egentlig er at der

ting der ikke fungerer noget af det der er centralt i forhold til sundhedsaftalerne er jo at det er mellem regioner og kommuner

de praktiserende læger er ikke en del af aftalen der kan henvises til dem i

og der kan være skrevet nogle ting som man mener de bør tage sig af men men

jeg vil gerne høre ministeren om ikke det ville være hensigtsmæssigt at sige at de aftaler som jo

borgerens sundhedsbehandling i det offentlige system også burde omfatte de praktiserende læger som jo alt andet lige er helt centrale personer i forhold til til borgernes forløb

jeg til den sidste spørgerunde vi havde gang i om det fælles medicinkort

hvis de er uklare og ikke til at forstå

forholde sig til om det er den rette medicin man udskriver til den rette patient på rette tidspunkt så selvfølgelig skal der være en høj kvalitet i det

også derfor som jeg sagde i min indledende besvarelse

et ansvar og så har statens serum institut

vigtigt at vi også overordnet har styr på det som sagt forventer jeg mig meget af det fælles medicinkort jeg er heller ikke blind for de udfordringer der har været indtil nu

at vi var længere fremme med det end vi er nu men det skal rulles ud for det vil betyde en forbedring

fremhæver som noget af det positive ved epitalet

er jo hele tankegangen bag udredningsgarantien som regeringen har fremsat

er samlet det er ikke mig der skal samle alle trådene så den tankegang genkender jeg

fornuftig og den er sådan set afspejlet i den udredningsgaranti den diagnosegaranti

som regeringen har givet

så er det klart at jeg er fuldstændig enig med spørgeren i at de praktiserende læger er en helt central del af vores sundhedsvæsen

så også en del af

læger jo netop er en stor del af det

jeg gerne gentage spørgsmålet om om ikke man når man nu skal revidere sundhedsaftalen og

med som en del af aftalen

at det bliver konkretiseret i aftalerne hvad det

opgaver de har

jo tænke at de har en væsentlig koordinerende funktion

deres rolle i det her burde være klarere beskrevet og dermed også være beskrevet i

blive klarere men også mere forpligtende

en runde mere om spørgeren appellerer til at de praktiserende læger ligesom skal være aftalepart eller hvad

samarbejdet i det hele taget og her

en vigtig rolle de er indgangen til sundhedsvæsenet de er dem der oftest ser patienterne og det er vigtigt at samarbejdet fungerer det

arbejde men jo i virkeligheden også meget det forebyggende arbejde med tidlig opsporing og så videre der har

jo de enkelte regioner der bestemmer om de vil organisere sig sådan

der kommer styr på jeg vil gerne lige svare på spørgsmålet om

læger skal være aftaleparter det tror jeg faktisk er nødvendigt i et eller andet omfang om det så skal

den anden måde må man selvfølgelig forholde sig til derude men jeg

at når kommuner og regioner forhandler

eller samarbejder om patienter der skal hjem til en

praktiserende læge ønsker ikke at tage ansvaret for den behandling der skal foregå

derfor vil jeg egentlig gerne

læger er nødt til at komme ind og være aftalepart i et vist omfang i forhold til

de her ting til at fungere så de også forpligtes på at få aftalerne til at fungere fordi ellers

kommer det jo aldrig rigtig

hverken i sektorer eller eller roller

jo en udvikling i vores sundhedsvæsen nu hvor vi

der skal foregå nært og hvor

vi faktisk kan udføre gennem telemedicin hjemme hos borgeren så jeg sundhedsvæsen står over for en meget meget stor omstilling jeg kommer faktisk lige fra

alle faggrupper inden for sundhedsvæsenet lokal kommunal

ved at sige toppen af poppen i det danske sundhedsvæsen sidder

og har fire og tyve timer sammen med det ene mål for øje

ud fra forskellige patientcases

noget vil måske kræve nogle greb fra min side det det vil vi se når regeringen lægger en ny sundhedspolitik frem til foråret men noget kan også allerede finde sted nu

kan arbejde sammen på tværs og med patienten i centrum om det så er den ældre komplekse patient eller den ældre med en enkelt sygdom om det er den psykiatriske

svær sindslidelse eller

lidelse og så videre det er

fokus alle steder og noget af det vi skal diskutere rigtig meget

om de fremkomne oplysninger om at en dansk efterretningstjeneste har bidraget til at der kunne placeres et sporingsredskab på en uvidende person da denne skulle mødes med en kendt terrorleder med henblik på at et andet lands myndigheder kunne slå den pågældende terrorleder ihjel ved brug af de såkaldte

spørgsmål jo ikke giver mig mulighed for at give nærmere oplysninger om efterretningstjenesternes mere konkrete virksomhed det er sådan at folketinget jo har vedtaget en lov som hedder lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester det vi også kalder kontroludvalget

har man her i tinget med et bredt flertal besluttet at det skal være det særlige udvalg

har indseende med efterretningstjenesterne på den måde har man prøvet at afveje på den ene side

og indseende med hvad det er vores efterretningstjenester politiets

og forsvarets efterretningstjeneste laver

og på den anden side det

fortrolighed omkring tjenesternes arbejde

hvad er det for nogle metoder man benytter sig af hvad er det for nogle kilder man har hvordan sikrer vi at det personel som vi har

ikke udsættes for unødig fare og så videre så oplysninger om efterretningstjenesternes virksomhed giver regeringen hvis det måtte være aktuelt til

efterretningstjenesterne som blandt andet orienteres af regeringen om omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål som er af betydning for efterretningstjenesternes

ministeren så ikke bekræfte at den situation vi tegner hvor en dansk efterretningstjeneste

vil være i strid med ikke bare dansk ret men også med den forståelse af

også vil være ulovligt

påsat et sporingsredskab for netop

finde en person i udlandet det er reglerne bredt jeg spørger ministeren

som jo i hvert fald har påkaldt sig en vis interesse fra mediernes side og jeg ved at min udmærkede kollega justitsministeren også

her lidt tilbage i det

når et spørgsmål formuleres positivt som det første spørgsmål blev

jeg siger at jeg ikke kan svare fordi reglerne er som de er og ikke fordi

jeg ikke synes at det er en interessant og vigtig debat for vores demokrati og

er problemet at hvis jeg be eller afkræfter oplysningerne

sider af den firkant som er det fortrolige rum som efterretningstjenesterne skal

det er af de hensyn

åbenheden på den ene side og hensynet til tjenesternes funktion

afvejet af folketinget og lagt i et andet udvalg

vil være så venlig at forklare ikke om en konkret sag ikke bare mig men den måbende befolkning hvilke regler for eksempel den efterretningstjeneste

arbejder under jeg beder ikke

konkrete sager men der er vel

der eksisterer konkrete sager hvor reglerne

anvendt dog stadig mulighed for at vi kan få

den danske stats fortolkning af folkeretten for det forstår jeg er ministerens ressortområde er det sådan at vi forstår folkeretten og dansk ret sådan at efterretningstjenester

yder bistand på den ene eller den anden måde til at mennesker der er civile og ikke

i krig bliver slået ihjel uden rettergang kan ministeren bekræfte

den danske stats opfattelse af folkeretten

grænser for efterretningstjenesternes virksomhed selvfølgelig er der det

skulle have en omfattende debat

hvordan det her retssystem skal indrettes fremadrettet fordi wendler pedersen udvalget jo tidligere på året barslede med en rapport som gav anledning til at fremsætte nye lovforslag om

så der får vi heldigvis lejlighed til at diskutere det på det generelle plan i en åben debat her i salen

det her i øvrigt meget vigtige spørgsmål om

er staten har monopol og magtmonopol på og kan eksekvere uden at det skal ske i åbenhed og hvordan kan sikre den legitime demokratiske kontrol og vi får lejlighed til at svare på det den anden del af spørgsmålet nemlig det med folkeretten svarer jeg på næste gang jeg får lejlighed til at rejse

forståelse af folkeretten sådan som jeg gjorde i mit forrige spørgsmål og så kunne jeg godt tænke mig også

om ministeren lige

arbejdsopgaver og konkludere over for os alle sammen at hvis

man opfatter som deltagende i en militær konflikt

forsvarets efterretningstjeneste der har opgaven

er næsten lige så stort men jeg prøver ikke desto mindre at yde spørgsmålene retfærdighed også i den rækkefølge som de

vi egentlig gør med folkeretten altså det er jo sådan at hvis

en situation som har karakter af en væbnet konflikt så så er det legitimt

at slå folk ihjel også uden at der er mulighed for overgivelse inden man gør det og også uden

må man gerne begå

i samfundet i øvrigt der er så selvfølgelig nogle nogle grænser for det her

må gøre det man må gøre det hvis hvis fn har sanktioneret det man må gøre det hvis værtslandet har inviteret en til at komme og

del i en væbnet konflikt eller man må gøre det hvis det sker i selvforsvar alt det her

jo fortolket navnlig det med hvornår det er selvforsvar eller ej der er jo blandt andet nogle fortolkningsspørgsmål vedrørende amerikanernes brug af brug af

er der en vis militær organisering bag hvis man er i den situation at det er en væbnet konflikt som for eksempel

købet sådan at civile tab i den sammenhæng accepteres hvis de ikke overstiger det militære formål som man som man er i den væbnede konflikt for

har assisteret cia i i lokaliseringen af al qaeda lederen al

kan ministeren fastslå at forsvarets efterretningstjeneste i forbindelse med eventuelt efterretningsarbejde vedrørende førnævnte ikke har overtrådt dansk ret

samme minister

på på vores demokrati hvis man

som det første spørgsmål og det giver bare lejlighed til at komme lidt dybere ind i det substantielle i den snak som vi havde lige før men det

indledende svar som jeg bliver nødt til at give når nu spørgsmålet er stillet som det er er

under kontroludvalget kontroludvalget har et bredt flertal i folketinget nedsat for at

til at efterretningstjenesterne skal kunne fungere sådan at de kan beskytte

slå fast over for befolkningen at efterretningstjenesterne har overholdt de regler der nu engang ligger for dem på trods af at det er få

vi ikke har noget kontrolorgan nu når vi ikke har nogen myndighed som kan fortælle

hvad det er der foregår eller forsikre den om at vores efterretningstjeneste har overholdt reglerne at

begået fejl er blevet rettet

bekræfte at ministeren

spurgt sin efterretningstjeneste

er fordi jeg ikke synes det er interessant og vigtigt at have den her debat i det åbne rum

set enig med spørgeren i at det interessante dilemma her er

alle sammen alle danskere kan have indseende i hvad vores tjenester

og på den anden side sikrer at tjenesterne får et rum at arbejde i sådan at de ikke selv afslører deres metoder afslører deres kilder

ville gøre deres arbejde nytteløst det er så det man har

imødekommes ved at det er kontroludvalget

en bedre kontrol også med forsvarets efterretningstjeneste

ej som er bekymrende for demokratiet

kan gå ind og og kontrollere det og

ministerens efterretningstjeneste havde

sektor jeg er af den helt grundlæggende overbevisning at alle de steder hvor man har med mennesker at gøre alle de steder hvor den offentlige sektor arbejder på hospitalerne i børnepasningen

vi kan udvikle vores offentlige sektor og vores fælles velfærd

er faktisk at vi snakker

så godt som muligt for at blive bedre det gør sig også gældende

efterretningstjenesterne vi arbejder hele tiden med at udvikle den måde som efterretningstjenesterne

svar her bare sige til dem der måtte sidde og lytte

forsvarets efterretningstjeneste ikke har bidraget til at

spore en civil person heller ikke ved at hjælpe politiets efterretningstjeneste

de rammer der er for den debat som vi kan have om det her jeg kan forsikre spørgeren om at

min ministertid har konstateret overtrædelser af den karakter